oprensnings og uddybningsmaterialer og til sidst

i ministerens bemyndigelse i at udtage miljøbeskyttede områder hvor tilladelse til udvinding bliver enten fjernet eller begrænset

risikerer man også at budgiverne som ikke er interesseret i større invindingsområder blot byder en højere pris per kubikmeter og dermed skubber virksomheder ud som vil udvinde i hele det udbudte område hvilket er mindre optimalt vi ønsker derfor at få undersøgt om den nye auktionsordning som ministeren har foreslået i lovforslaget reelt vil have betydning for de mindre virksomheder eller om det blot

en gisning vi følger derfor op med udvalgsspørgsmål og ser frem til at høre ministerens svar på det men som udgangspunkt

rent faktisk får en smuk balance på det puttet ind lige nu er det risikofyldt for små og mellemstore virksomheder at deltage i auktioner om indvinding af råstoffer fordi

er bygget hensigtsmæssigt op

større kapitaltunge virksomheder og det har resulteret i en begrænset konkurrence på markedet og derfor er det også naturligt at tage udgangspunkt i hvordan vi hensigtsmæssigt ændrer incitamentsstrukturen og det synes vi sker med det her lovforslag

er vi interesserede i at flere virksomheder får bedre mulighed for

reelt at konkurrere og at indvinding samtidig bliver effektiv inden for de udpegede områder

meget tilfredse med at der bliver hjemmel til ministeren til at udlægge områder hvor der ikke gives tilladelse til råstofindvinding det kan være på baggrund af hensyn

natur fiskeri eller andre samfundsmæssige interesser at det er med i det her lovforslag er vi rigtig rigtig glade for med de bemærkninger tilslutter vi os

synes at den problematik som venstre nævner er relevant men

er der måske en ting som som jeg i hvert fald hæfter mig ved og det er den hjemmel man giver en minister det har man

synes jeg det er en uskik jeg synes at når der er noget der

vedtages så skal det ned i folketingssalen men jeg skal også

at tingene også kan fungere i den praktiske verden så det må vi også lige kigge på men i bund

vil jeg sige at vi fra dansk folkepartis

det er også vigtigt at den måde det bliver indvundet på

en måde der er forsvarlig i forhold til natur og miljø der har været en evaluering af

den tidligere den tidligere måde at gøre det på som viser at konkurrencen ikke

god det har mest været interessant for de store virksomheder nu får vi

en mere effektiv udnyttelse af det men jeg hæfter mig også meget ved at vi får

hvor der er værdifuld natur eller områder som er særlig

med det her lovforslag får vi altså en måde hvorpå vi både kan

sikre den bedste udnyttelse af råstofferne holde sejlrender og og andre

friholde områder som hidtil har været vanskelige

at friholde der kommer jo også et havstrategidirektiv som som vil gøre at vi kan udpege nogle områder som bliver helt friholdt for indvinding så radikale venstre kan støtte forslaget

synes også at vi har en god diskussion med miljøministeren

havstrategi generelt og om de problematikker der kan være i at

på havet havet og den nødvendighed der er i at vi indvinder råstoffer

og de sårbare områder og der har vi også haft en længere diskussion om om øresund som jeg forventer vi fortsat vil have have der ønsker sf jo at vi får et internationalt beskyttet område men i forhold til

der bliver hævet så den bliver ensrettet med andre miljølove at vi synes det er rigtig godt og at det er nødvendigt for at sikre det danske havmiljø det er noget der ligger sf

nok en af de der første gange hvor jeg

og måske også politiske og miljømæssige interesser og det er nok stadig væk tilfældet men jeg er enig i at når man nu kan konkludere på baggrund af det system vi lavede i to tusind og ni og det tog så lang tid at man næsten

det som allerede dengang var hensigten nemlig at små og mellemstore virksomheder skulle få bedre muligheder for at byde på det her område tilsyneladende ikke er blevet indfriet og så er jeg da helt enig med dem

have belyst om de ændringer der nu kommer vil forandre på

jeg synes jo faktisk det er rigtig godt hvis vi kan få flere virksomheder ind på det her område så det ikke kun er ganske få relativt store virksomheder som er dominerende på området

men men målsætningen her

hvert fald helt enig i

jeg synes også at den del af lovforslaget som handler om at man vil

til anlægsarbejder muligheden for vederlagsfrit at hente råmaterialer i de såkaldte fællesområder er fornuftig og rimelig ud fra

at man på den måde får en eller anden sammenhæng mellem dem der yder indsatsen og dem der får muligheden for at nyde godt af det arbejde der er lavet altså en ting er at det

selv at finde og udvinde råstofferne uden at man skal betale noget vederlag

meget omfattende diskussion om de miljømæssige konsekvenser

det helt unikke at greenpeace og de danske fiskeres forening er gået sammen om at have et fælles standpunkt

så bemærkelsesværdigt at det påkalder sig umiddelbar interesse det handler jo om at man

for at der sker en overudnyttelse af områderne både en overudnyttelse sådan på længere sigt men også en overudnyttelse på kort sigt fordi der sker en meget voldsom

et relativt afgrænset tidsrum og at den udnyttelse

lovforslaget hvor der lægges op til at man fremover får et loft for den årlige indvindingsmængde i en række fællesområder ud over den samlede tilladte mængde er et rigtig godt initiativ

at man vil lægge mere vægt på og satse mere på at miljøvurderingerne inddrages i afgørelsen

og at man vil lave en mere effektiv kontrol i forhold til hvor store mængder der indvindes sådan at man får en mulighed for at gribe ind

så må sige inden det er for sent og inden ulykken er sket jeg har også bemærket mig at lovforslaget åbner op for den mulighed at man kan beslutte sig til at der er områder hvor der simpelt kan ske udvinding af råstoffer fra havbunden og det synes vi også er et godt element for det giver

nogle områder hvor man simpelt hen siger at de her områder beskytter man generelt set mod

den her form for for udnyttelse og ødelæggelse af natur og miljøgrundlag

jeg nok sige at det her lovforslag er dem som vi har en klar forventning om

belæg for at tro at de gode hensigter også nås i den virkelige verden

også samlet en række forslag sammen som skal gøre det nemmere at være aktør på dette område både for virksomheder og myndigheder det kan jo

selvsagt ikke gå an at der kun er en enkelt der byder eller måske slet ikke nogen

det fortæller i hvert fald at der er et eller andet galt med dette forslag er vi også overbevist om at man får mere transparens og frem for alt lettere adgang til relevante data som er centrale forudsætninger for at kunne opbygge en en businesscase så man overhovedet kan komme ind med et bud med disse bemærkninger har

foreslås en hjemmel til at udlægge områder hvor der ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding det konservative folkeparti

støtte lovforslaget men vi har også nogle bekymringer som vi vil rejse i udvalgsbehandlingen

øresund rammes ekstra hårdt af for eksempel sandsugning fordi det er et af de smalleste farvande i danmark set i lyset af at der er fem og firs indvindingssteder burde der være rig mulighed for at skåne øresund i højere grad end vi gør i dag og tage mere fra andre bedre egnede områder svenskerne er jo mildest talt ikke positive over for vores indvinding i øresund har selv gjort det forbudt

det går ud over en vigtig del af vores natur men det rammer også både erhvervsfiskeriet og

eksempel dykkerturismen ministeriet har igangsat en råstofkortlægning af øresund som kommer til at give et godt og nødvendigt overblik og det ser vi frem til med den her lovændring

spørgsmålet er om det er nok men vi støtter forslaget og vi ser frem til den videre behandling i

materialer må vi købe uden for landets grænser men lige præcis sand og grus kan vi faktisk finde i danmark både på land

på havbunden udgør på den måde en værdifuld ressource for danmark og den skal vi jo udnytte også for at spare på de råstoffer som indvindes på land men samtidig skal vi også beskytte havbunden og sikre de dyr og planter som lever der og derfor skal indvindingen være bæredygtig den må ikke gå ud over værdifuld natur eller områder der er særlig vigtige for fiskeriet lovforslaget

attraktivt også for små og mellemstore virksomheder at indvinde sand og

det rummer også nogle beskæftigelsesmuligheder i

skal lovforslaget sikre at råstofindvindingen ikke bliver tilladt de steder hvor det vil få uacceptable konsekvenser for miljøet fiskeriet eller andre væsentlige samfundsmæssige interesser lovforslaget skal desuden sikre den bedste udnyttelse af det sand der alligevel skal fjernes for at vedligeholde sejlrender og havne eller i forbindelse med udgravningen til nye anlæg på havet det skal så vidt muligt bruges til noget fornuftigt og ikke bare dumpes et sted på havbunden hvor det ikke gør nytte vi skal udnytte vores ressourcer optimalt i to tusind og ni indførte den tidligere regering et auktionssystem og et vederlag til staten for råstofindvinding på havet formålet med de nye regler var

konkurrencen på råstofområdet og dermed effektivisere branchen og samtidig give plads til både store og små virksomheder men en evaluering af de nye regler i to tusind og tolv viste at ordningen ikke havde bidraget til at fremme konkurrencen og at auktionerne stort set kun var interessante for de større virksomheder derfor var det også

som en af anbefalingerne at ændre auktionssystemet i regeringens konkurrencepolitiske udspil fra to tusind og tolv det her lovforslag følger

de anbefalinger ved at foreslå en række ændringer der skal gøre auktionssystemet mere gennemsigtigt og gøre det mere attraktivt for virksomhederne at byde for eksempel forlænges eneretsperioden fra fem til ti år så virksomhederne kan afskrive omkostningerne ved at udlægge et område

at også små og mellemstore virksomheder kan deltage i auktionerne for eksempel at det bliver den der byder den højeste kubikmeterpris som vinder auktionen som det er nu er det kubikmeterprisen gange den tilbudte mængde der er afgørende forslaget betyder at man kan vinde en auktion selv om man ikke byder på en stor mængde samtidig skal lovforslaget gøre det mere attraktivt at udlægge områder til fælles råstofindvinding det gør vi blandt andet ved at fjerne den skævvridning af systemet som skyldes den nuværende regel om vederlagsfri indvinding i fællesområderne til anlægsprojekter på havet som er vedtaget ved lov

for råstofindvinding med lovforslaget gives der hjemmel til at udpege områder hvor der ikke kan

helt konkret skal vi bruge den mulighed til at beskytte de områder der vil blive udpeget

og vi vil kunne bruge den til at udlægge nye områder hvor råstofindvinding skal udfases eller begrænses det vil både sikre sunde økosystemer og levesteder på havbunden og det vil give større forudsigelighed

så også noget af det som flere ordførere er inde på

tilvejebragt en hjemmel til på baggrund af de undersøgelser som

vi er gang med i øjeblikket af forholdene i øresund

vil kunne anvende sådan en hjemmel det er der ikke truffet beslutning om endnu det vil ske på baggrund af

med forslaget styrker vi også tilsynet med råstofindvinding vi indfører blandt andet en oplysningspligt og vi sikrer at vi kan tilbagekalde tilladelser hvis det senere viser sig at der for eksempel er væsentlige miljøhensyn der gør det nødvendigt men når vi så

skal vi også sikre at det bliver udnyttet bedst muligt og at det sand vi fjerner fra havne og sejlrender ikke bliver klappet som det hedder et andet sted på havbunden hvor det ikke gavner men måske snarere skaber problemer

både spare på indvindingen andre steder på havet eller på land

vi kan altså mindske miljøeffekten

så kort sagt skal lovforslaget sikre en god balance

side skal vi understøtte en god og lige konkurrence om råstofindvinding på havet og på den anden side skal vi beskytte de vigtige levesteder og økosystemer på havbunden det gør vi med det her

være mulighed for at stille opfølgende spørgsmål i udvalgsbehandlingen og det svarer vi selvfølgelig

med en årlig husstandsindkomst på under trehundredetusind kroner med tillæg på cirka niogtredivetusind kroner for hvert barn op til fire hjemmeboende børn hjælpeordningen består af følgende tiltag punkt en indførelse af

påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning punkt to spildevandsforsyningsselskabet etablerer det påbudte anlæg og tilbyder herefter ejendomsejeren en afdragsordning punkt tre lovforslaget lægger desuden op til at miljøministeren gives hjemmel til at fastsætte renterisikotillæg og administrationsomkostninger punkt fire lovforslaget indeholder også en frivillig abonnementsordning hvor spildevandsforsyningsselskaberne tilbyder at overtage driften med vedligeholdelsen af spildevandsanlæg på den private grund mod løbende betaling og selskaberne forpligtes til at konkurrenceudsætte selve udførelsen af drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudslovgivningen punkt fem spildevandsforsyningsselskaberne vil skulle optage lån

hos de grundejere der søger

med ophæng i loven og med en mindre ændring af vandsektorloven vil det kunne optages som kommunegaranteret lån og lån vil alternativt kunne optages på almindelige markedsmæssige vilkår forslaget er en

skal vi sige velpolstrede rige kommuner

forsyningsselskaber der har økonomien og robustheden til det men for andre kommuner kan det skubbe forsyningsselskabet helt ud på fallittens rand og øge

citat samlet set vil afdragsordningen kunne medføre et tab for spildevandsforsyningsselskabet lovforslaget medfører at sådanne tab finansieres over de almindelige spildevandstakster alle tilsluttede ejendomsejere kommer således over tid til at skulle dække eventuelle samlede tab som afdragsordningen kan give anledning til såfremt tabet ikke fuldt ud kan dækkes af de øvrige ejendomsejere der er omfattet

at være borger og erhvervsdrivende i nogle kommuner og stigningen i betalingen for spildevandsselskabets øvrige brugere som følge af et tab vurderes ifølge regeringen i værste fald

år over tyve år for en husstand vi er ikke enige i ministeriets skøn over hvor mange mennesker der vil have behov for denne lånepulje ministeriet skønner at det vil være omkring fem

syv hundrede af de berørte boligejere som

hvilket baseres på stikprøver hos guldborgsund syddjurs og hjørring kommuner men det reelle behov er meget større guldborgsund og lolland kommuner oplyser i deres høringssvar at eksempelvis lolland kommune har en forventning om et omfang på mindst femten til tyve procent af de berørte borgere det vil medføre en betragtelig økonomisk belastning for lolland forsyning og

dernæst blive pålagt de øvrige forbrugere i forsyningsområdet kommunernes landsforening mener endda at det er omkring ti procent på landsplan som har behov for hjælp hvilket

fordobling af regeringens skøn kommunernes landsforening foreslår at der etableres en statslig lånepulje men dette har regeringen afvist i venstre er vi skeptiske på grund af lovforslagets manglende økonomiske indhold og fordi det udelukkende handler om et internt lånesystem

stille nogle kommuner i en svær situation derfor vil vi mellem første og andenbehandlingen stille et ændringsforslag om at ordningen skal være frivillig for kommunerne fordi

det ellers vil ødelægge økonomien i forsyningsselskaberne og dermed blive dyrt for den enkelte borger i de kommuner hvor femten til tyve procent vil kræve lån hvorimod det vil være en fordel i kommuner

to procent er berettiget

forventet og i forbindelse med vandplanerne er det også klart at der skal iværksættes en indsats

selvfølgelig helt uholdbart at der har været

enkelte sager med borgere med lave indkomster som vitterlig ikke har råd til kloakering

men tværtimod at hjælpe dem således at vi

til deres ejendom og også får løst problemet med spildevand i det åbne land derfor hilser

mulighed for en afdragsordning for de mindst bemidlede

det bliver det også muligt for spildevandsselskabet at tilbyde alle

mod betaling kan overtage drift og vedligeholdelse af kloakledningerne på privat grund den del er frivillig for selskaberne

er det vigtigt at der med den her lov etableres en mulighed for at de mindst bemidlede kan få kloakeret

vi forhåbentlig undgår tvister mellem borgere kommuner politi og retsvæsen grundet manglende muligheder

at kloakere sin ejendom en kloakering som er nødvendig

vi jo netop med det her forslag forsøger at afhjælpe det er

hele formålet med det nemlig at hjælpe de borgere som er kommet i en situation hvor de ganske enkelt ikke kan låne penge

hvilket jo et eller andet sted virker dybt latterligt

at få renset noget spildevand

udgiften for andre der kan betale bliver for stor

det var et ufravigeligt krav fra dansk folkeparti netop fordi vi

så må vi finde en løsning for det er os der har lavet problemet eller opgaven eller

har vi fået igennem og derfor står det da også meget klokkeklart at vi selvfølgelig mødes hvis det her viser sig at være nogle helt andre tal end vi har taget udgangspunkt i

kan det være ganske glimrende at sidde og kigge på tal fra kl og fra regeringen og så videre

vi har også fået aftalt at uanset

et pålæg kommer fra en kommune en region eller staten bliver den her mulighed åben for borgeren og det synes jeg også er rigtig godt for for en borger er det fuldstændig ligegyldigt

er en rigtig god aftale vi har fået lavet her og vi støtter den

helt almindeligt at man er tilsluttet et kloakselskab eller rensningsselskab et spildevandsselskab betaler tilslutningsafgift og får renset sit spildevand fordi det faktisk

og af hensyn til vores vandmiljø er det meget vigtigt at vi har renset vores spildevand

det blev faktisk besluttet i folketinget helt tilbage syv og halvfems og

regerings tid har vi så strammet op fordi der var en del kommuner der ikke havde fået

håndhævet kan man sige forpligtelsen til at få renset spildevand i hele kommunen

det betød til gengæld at en del borgere kom i klemme fordi de fik et påbud om

eller kloaksystemet og på den måde

en stor regning vi har set

var bekymret for om de kunne havne i fængsel fordi de ikke kunne betale regningen til forsyningsselskabet det er jo totalt uacceptabelt og derfor har vi nu længe strikket på en løsning i i forligskredsen for at finde en måde

at straffe de borgere som egentlig har fået

det nødvendige igennem en årrække

dårligst stillede så de ikke

havner i sådan en helt urimelig situation derfor er det radikale venstre

glade for at vi har fundet en løsning hvor

de mest trængte til hjælp

forlænget påbudsfrist det vil sige at kommunerne skal give en frist på tre år og det vil også sige at kommunen

af lovforslaget er forpligtet til at tilbyde den her

en anden del af lovforslaget går på

det vil være en være en farlig vej at

så man i de enkelte forsyningsselskaber har mulighed for

grundejeres stikledninger

få reduceret den pris der på et tidspunkt kunne ramme

eller separatkloakeres i et område

hvor vi kommer nogle mennesker til undsætning

svagt stillet økonomisk og pludselig har fået en stor udgift

gør det sådan at det er lokalt altså at forsyningsselskabet

en relation til de enkelte borgere ved deres

sammen enige om at det er godt og nødvendigt og folk der bor i det åbne land har også vidst

den nuværende miljøminister til last for det var under den tidligere miljøminister

den situation at uagtet at folk havde vidst i lang tid

var det med et rimelig kort varsel og det er jo trods alt rimelig

firstusind kroner kan det nemt komme til at koste og derfor stod vi i den situation at

det var rimeligt at man blev tilsluttet

alle mennesker i det her land der har firstusind kroner stående på kontoen eller

en ordning hvor ingen skal risikere fængselsstraf fordi

været meget optaget af at få en ordning og

i den her diskussion med folketingets partier på en god måde det andet element i lovforslaget som

er at spildevandsselskaberne får mulighed for at tilbyde alle som er tilsluttet kloak

det kan være en miljømæssig gevinst fordi man udnytter spildevandsselskabernes ekspertise til at håndtere og rense spildevandet til gavn for miljøet

man sagde det andet men af hensyn til dem der måske ikke opfatter det helt så enkelt som mig skal det siges vi synes det var en rigtig fornuftig beslutning da regeringen sagde at nu skulle man have gang i den gamle beslutning om

længere skulle udledes urenset spildevand i det åbne land

vi var en rigtig vigtig pointe og jeg kan forstå noget af den debat der nu foregår om vandplanerne at vi i den sag har stor støtte fra landbrugets organisationer der i hvert fald bruger meget energi på at tale om hvor forfærdeligt det er

har samme hårde og gode regler som findes i forhold til landbruget det hjælper vi en lille smule på her

at stille den slags krav er jo at de udgifter der så kommer skal finansieres de skal betales

vi fik rigtig rigtig mange sager også i medierne om mennesker som rent faktisk blev truet med straf

det har der været meget debat om og

det forslag enhedslisten kom med var at man skulle

anden form for statslåneordning det forhandlede vi længe med regeringen om og regeringen ville ikke det men ville så noget andet nemlig den model der ligger her og da den model der ligger her set fra den økonomisk dårligt stillede persons side jo er okay og finansieringen efter min opfattelse heller ikke på nogen som helst måde truer vandselskabernes økonomiske overlevelse eller for den sags skyld påfører den enkelte vandforbruger nogen stor ekstraudgift fordi det jo er meningen at pengene skal betales tilbage og man må forvente at en stor del af dem faktisk bliver det så synes vi at det har været en god og fornuftig løsning på den udfordring vi står over for

er for et beløb man starter med

økonomisk dårligt stillede som nogle der havde lidt flere penge end det der er med i lovforslaget her men vi endte med at blive enige og

det skal være en ordning som faktisk er målrettet mennesker som har økonomiske vanskeligheder

venstres

hvis man er så uheldig at være fattig og bo i en fattig kommune

skal betale eller gå i fængsel

en vis form for social ansvarlighed og det kombineres ikke altid skulle

et problem den sidste del af lovforslaget handler om muligheden for at man kan lade vandselskabet overtage den del af

rigtig rigtig godt forslag for det er et kolossalt fremskridt

fordi det efter vores opfattelse ville være helt oplagt

mulighed for at man også på tilsvarende måde

separatkloakering er klogere end bare at udvide de eksisterende kloakker men mange steder er det faktisk endnu klogere hvis man vælger

helt tredje model for hvordan man bortskaffer det

for eksempel er i et område og der synes vi at

stemme for det lovforslag der foreligger og så må vi så forfølge det særlige synspunkt vi har på det her område yderligere ad anden vej og det vil vi naturligvis gøre men ingen skal være

der kan hjælpe rigtig rigtig mange økonomisk dårligt stillede mennesker

foretage de investeringer der gør at de også kan være

jeg er glad for at vi har fundet en finansiering af det som er solidarisk

den fattige del kan jeg vel sige af danmark som bor i meget lavt værdisatte boliger ude i det åbne land denne del af danmark uanset hvad man kalder den har nok at slås med til daglig og

selv om sigtet er rigtigt

tvivl om hvorvidt denne lovjustering er den rigtige medicin man

at reparere et problem ved at regulere yderligere og ved at kommunalisere yderligere

i forvejen et stærkt reguleret system

falder prompte hvis man er så uheldig at ligge inden for den cirkel i spildevandsplanen som siger her skal spildevandsrenses fordi den nærliggende å har et faunatal der hedder fire og ikke femte beklager men det er altså sådan det er et enkelt tal udgør årsagen til kravet disse faunatal kommer til verden ved at en biolog forskriftsmæssigt sparker to gange med sine gummistøvler nede i åen hvorefter han eller hun med et net opsamler hvad der måtte komme frem af krible krable som de kalder det ovre i naturstyrelsen det er altså ikke bare en kemisk måling eller en registrering af fiskebestanden som virker lidt mere objektiv vil jeg sige for at man kan få et påbud på den øde beliggende ejendom som måske ligger fem hundrede

at der er en årsagssammenhæng mellem ejendommens udledning af spildevand og så det tal som biologerne nåede frem til da de sparkede med gummistøvlerne nede i åen altså to gange som der står i vejledningen

nedstrøms har tallet fire i stedet for femte det er typisk lige der det bliver alvorligt

som er helt afgørende for om kommunen når så vidt at den skal udstede et påbud borgeren firstusind kroner og dermed potentielt skaber et betalingsproblem for borgeren er

en meget større del af problemet i denne sag ved at skrive til kommunerne at nu skal i altså dokumentere at der reelt finder forurening sted fra ejendommen

anholdelse for for miljøsvineri eller hvad vi kan kalde det det er jo mærkeligt at en landmand kan udlede gylle så det sejler i traktorsporene hen over marken mens husmandens egen lille prut undskyld udtrykket skal renses for firstusind kroner det jeg har foreslået

femogtredivetusind hver især skulle være årsag til forurening hvis man gør sig den ulejlighed at man måler ved drænudløbet det ville hjælpe langt flere end de sytten halvtreds som forslaget forudsætter men selvfølgelig også med en lidt anden tilgang det er jeg med på i lovforslaget her får vi så en masse nye regler og grænsedragningsproblemer og

forsyningsselskabernes økonomi fordi de skal lægge pengene ud til meget

det bliver en ny lap på en endnu dårligere lap er jeg bange for selv om det selvfølgelig er godt at man prøver at dulme de selvskabte plager med andre ord intentionen er rigtig men det løser ikke hovedproblemet og medfører en del mere bureaukrati

ikke undgås og ikke mindst belaster man forsyningsselskaberne som venstre har været inde på

i hvert fald ikke prøvet det før vi har en hel del spørgsmål til forslaget om ikke mindst

vandselskabernes rolle

vi svagt positive over for forslaget ud fra betragtningen om at det i hvert fald er bedre end

at der skal være sammenhæng mellem den investering man gør og så den forurening der finder sted og det var derfor jeg tog eksemplet med

der er enorme proportionalitetsproblemer i det her

end de der trakasserier

mange penge ikke kun for kommunerne og vandselskaberne

koster også penge for borgerne og der har vi så et stort problem

for tilslutning og det har som bekendt ført til

det er det for alle parter og det er det ikke mindst for de berørte borgere der lige pludselig står til at modtage en straf fordi det er i fællesskabets interesse

disse indsatser og de borgere bliver vi altså nødt til at hjælpe på den ene side

være med at gøre noget fordi folk ikke kan betale det kan vi ikke fordi det er i fællesskabets interesse og naturens og miljøets interesse at vi gør en indsats

på den anden side har vi heller ingen interesse i at politianmelde og skabe konflikter og bekymringer fordi folk ikke har mulighed for at betale for tilslutningen derfor finder vi det positivt

økonomisk håndsrækning i form af et lån til de borgere der ikke har mulighed for at betale for tilslutningen men hvor det er nødvendigt regeringen foreslår ikke mindst på baggrund af en god dialog med det konservative folkeparti at husstande med en årlig husstandsindkomst under trehundredetusind kroner skal kunne optage et lån ministeriet anslår så at det med denne indkomstgrænse kan blive aktuelt for cirka fem procent af de berørte femogtredivetusind det andet element i forslaget handler om at spildevandsselskaber får mulighed for at overtage drift og vedligeholdelse af kloakledninger på privat grund naturligvis imod en betaling og det kan vi også støtte set i lyset af de seneste dages varme og intense debat

er det da rigtig skønt at kunne gå på weekend i næsten bred enighed om en vigtig sag på området

senest ved lov om vandplanlægning her i folketinget vedtaget et mål om at vi skal sikre god tilstand i de danske vandområder hvis vi skal det

der også behov for en indsats imod at urenset spildevand fra vores toiletter og afløb i hjemmene siver ud i vandmiljøet vi ved at det bidrager til og medfører iltsvind

en situation hvor det største behov for rensning findes nogle af de steder i landet hvor der i forvejen er alvorlige økonomiske udfordringer

den enkelte boligejer selv skal betale for at få lagt et rør fra sit hus og ud til kloakken eller for at rense spildevandet på grunden man kan sige at også her gælder princippet om at forureneren betaler det princip holder vi fast i men det skal omvendt heller ikke være sådan at vi kriminaliserer borgere der står i en økonomisk vanskelig situation og ikke kan betale der har som flere af ordførerne også har været inde på været nogle triste tilfælde hvor borgere er blevet politianmeldt fordi de ikke har kunnet betale for at tilslutte sig kloaknettet eller på anden måde forbedre spildevandsrensningen på deres grund derfor har det her lovforslag til formål at hjælpe den mindre gruppe af ejendomsejere regeringen ønsker ikke at vi skal straffe ejendomsejere for at være økonomisk trængt det er et fælles ansvar at sikre et rent vandmiljø og derfor ønsker vi at hjælpe de

så vi kan få alle med og beskytte vandmiljøet i hele danmark lovforslaget består af to hovedelementer en hjælpeordning til er økonomisk mest trængt og en abonnementsordning til alle kommunerne får pligt til at tilbyde hjælpeordningen den indeholder en minimumsfrist på tre år for indfrielse af påbud og en afdragsordning på tyve år for de økonomisk trængt

ejendomsejere med en årlig husstandsindkomst under trehundredetusind kroner med yderligere tillæg for hjemmeboende børn får adgang til hjælpeordningen det ligger lige over hvad to folkepensionister eller to kontanthjælpsmodtagere tjener bare for

beløbet lidt i perspektiv med hjælpeordningen får ejendomsejeren mindst tre år til at spare op til selv at betale for sin kloakering eller renseløsning og hvis de tre år ikke er nok

at spildevandsselskabet etablerer den nødvendige løsning på grunden og så tilbyder ejeren at betale omkostningerne tilbage over tyve år med en rente på

løbetid sikrer at afdragene kommer ned i en størrelsesorden som de fleste vil kunne håndtere i praksis cirka

kroner om måneden ved en løsning som koster firstusind

højt sat det er hensigten at afdragsordningen økonomisk skal hvile i sig selv i spildevandsselskabet et eventuelt tab vil derfor i første omgang blive søgt dækket af de øvrige låntagere i afdragsordningen

tabet efterfølgende dækkes over taksterne for selskabets øvrige brugere

fra forsyningsselskabet for at sikre at et eventuelt tab på landsplan holdes under de her en hundrede og halvtreds kroner over en tyve årig periode for den gennemsnitlige husholdning

halvtreds kroner samlet set

men det er altså vores vurdering at ordningens omfang her vil have

hvis alle de borgere der vil blive omfattet af den her hjælpeordning

vil den samlede risiko som andre

og halvtreds kroner over tyve år så det er altså meget begrænset risiko

der med den grænse på de trehundredetusind

forbrugere der er tilknyttet det samme spildevandsselskab

vi vurderer der er for de øvrige forbrugere

jeg mene at det er meget vidtgående at gøre som venstre foreslår

det vil betyde 1 at vi ikke får løst miljøproblemerne og 2

helt klart fra regeringens side at

den her ordning skal være obligatorisk for kommunerne og at risikoen altså ligger inden for en størrelsesorden som vi mener

betalt tilslutningsbidrag til kloakfællesskabet og for kloakarbejdet på deres egen grund og de ejendomme hvor rensningen

skal forbedres har indtil nu haft meget lave omkostninger sammenlignet med andre derfor

det vil være fair at give de ejendomsejere en markant bedre finansiering end de øvrige som allerede har etableret det her hertil kommer at hvis borgerne ikke betaler deres afdrag

ejendomsejere i det kloakfællesskab og det taler også for at indsnævre

den kreds som inddrages under ordningen for netop at minimere den risiko vi mener altså at den med det nuværende forslag har et rimeligt omfang

været forslag fremme om at hjælpeordningen også burde omfatte

altså her skelne mellem påbud som

håndtere større mængder regnvand der findes alternative løsninger som ikke pålægger ejendomsejeren nye anlægsomkostninger

at indføre den her nye abonnementsordning som jo så også giver muligheder for borgere der er omfattet

går ud på at spildevandsselskaberne får mulighed for at tilbyde alle som er tilsluttet kloak at overtage driften og vedligeholdelsen af kloakledningerne på den private grund mod betaling altså

det gælder altså også ved eventuel etablering af separat kloakering

spildevandsselskabernes ekspertise til at forbedre og effektivisere håndtering og rensning af spildevand til gavn for miljøet set

forventer jeg at abonnementsordningen vil betyde en mere effektiv spildevandshåndtering med færre fejl færre ledningsbrud færre problemer

rotter og det giver en mere effektiv håndtering af vores spildevand

den ene side fastholder indsatsen med spildevandsrensning i det åbne land til gavn for miljøet og på den anden side at vi også tager hånd om det problem som nogle borgere har stået i fordi de er vanskeligt

så gerne undgå de triste tilfælde vi har set hvor man kan blive politianmeldt fordi man ikke har råd til at betale bidraget så det her er et solidarisk forslag der kommer